betragter jeg tingets samtykke som givet

nummer v fem og tyve af sophie hæstorp andersen mie bergmann özlem sara cekic

v fire og tyve af jane heitmann liselott blixt thyra frank og benedikte kiær bortfaldet

i dag forholder det sig sådan at når en arbejdsgiver vil anmode en kommune om at få udbetalt løntilskud eller tilskud til fleksjob

lovforslaget ændrer denne praksis så indberetningerne bliver digitale og kommer til at foregå via nemrefusion som i forvejen kendes fra sygedagpengeområdet

om obligatorisk anvendelse af digital kommunikation mellem arbejdsgivere og kommuner i forbindelse med anmodning om og udbetaling af tilskud som konsekvens af denne ændring indeholder lovforslaget også andre mindre dele

forsvinder kravet om at vedlægge fysiske kopier af lønsedler når indberetningerne bliver digitale og derfor skal det sikres at kommunerne foretager stikprøvekontrol af udbetalte tilskud lovforslaget giver derfor kommunerne mulighed for dette blandt andet ved at kontrollere oplysninger på baggrund

mulighed for at fastsætte de nærmere regler om udbetaling af tilskud

på den måde kan sikre at tidsfristen for anmodning om løntilskud og tilskud til fleksjob bliver ens svarende til tidsfristen som gælder på sygedagpengeområdet endelig ændrer lovforslaget også navnet på den lov der indeholder de nærmere betingelser for denne digitale indberetningsløsning den hedder i dag

loven og handler primært om sygedagpenge og barselsdagpenge med lovforslaget foreslås det at denne lov skifter navn til nemrefusionsloven fordi loven også kommer til at omfatte udbetaling af andre tilskud

set op om digitalisering af indberetninger det letter arbejdsgangen for mange og er med til at effektivisere den offentlige sektor

for virksomhederne men spørgsmålet er hvordan ministeren vil sikre at fejl bliver rettet og systemet trimmet tilstrækkeligt inden ministeren beslutter at virksomhedernes tilslutning til nemrefusion gøres obligatorisk

sikkerhed har folketinget for dette det er vigtigt for venstre at

derfor skal brugerne af systemet også høres om deres erfaringer inden systemet gøres obligatorisk

det er ikke nok at de er medlem af en følgegruppe som i øvrigt ikke er aktiv ellers er venstre enig i intentionerne om at digitalisere og forenkle bureaukratiet for virksomheder selvstændigt erhvervsdrivende

på at digitalisere sagsbehandlingen offentlige sektor et enstemmigt folketing stod allerede for tre år siden bag

aftalt med kommuner og regioner i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi

det offentlige og arbejdsgiverne for både kroner og konkret papirarbejde i bund og grund handler det om at gøre sagsbehandlingen og forskellige regler så simple og enkle at arbejde med som muligt

derfor støtter vi socialdemokrater også fuldt op om både den samlede strategi og det konkrete lovforslag det konkrete lovforslag er både nyt og så alligevel velkendt det handler nemlig om at det system der fremover skal anvendes når vi søger om tilskud til fleksjobbere og løntilskudsansatte bliver det samme som det

ensartede tidsfrister og samme digitale løsning vil alt andet lige gøre det nemmere at håndtere

vi sikrer at kommunerne får de rigtige og fuldstændig oplysninger fra starten og derfor kan vi både spare tid og penge i begge ender i systemet når det handler om digitalisering

på hvorvidt det så at sige efterlader nogle på perronen

fornødne it kundskaber eller den nødvendige tilslutning til nettet i den forbindelse er det vigtigt at huske at dette lovforslag jo ikke handler om lønmodtagere men derimod om arbejdsgiverne der allerede anvender samme system på andre områder dertil kommer at der i lovforslaget

således at ændringerne i første omgang er frivillige mens arbejdsgiverne vænner sig til proceduren og vi sikrer at systemet ikke har indkøringsproblemer høringssvarene er positive

er udtryk for at den generelle opfattelse er at det bliver nemmere og billigere

en hel del og der er ingen grund til at gentage det som ordføreren for venstre og ordføreren for

men jeg vil sige at i dansk folkeparti støtter vi den her digitalisering og den

til gavn for både arbejdsgivere borgere

og barselsdagpengeområderne

positivt at det vil mindske det negative bureaukrati og sikre en hurtigere sagsbehandling og hermed formentlig også betyde færre

ansatte men selvfølgelig især arbejdsgivere og kommuner

fremover kun skal forholde sig til én digital løsning nemlig nemrefusion på en række tilskuds og refusionsområder

vældig vanskeligt at holde styr på alle de forskellige regler skemaer og tidsfrister det bliver lettet betydeligt med det her forslag ligesom kommunerne får lettet deres arbejdsbyrde og dermed formentlig også kan lave en hurtigere sagsbehandling

det svært med den her øgede digitalisering jeg udtrykte

øget digitalisering i forbindelse med uddannelsestilbud

at det vil blive nemmere at være kommune og vi tror

det vil blive nemmere at drive virksomhed og derfor kan

er

om digitalisering af hele den offentlige sektor jeg har selvfølgelig lyttet til de

altid vigtigt når vi digitaliserer at vi vi sikrer

de mennesker der har behov for at bruge de her redskaber og

tilskud efter beskæftigelseslovgivningen

er sagt fra flere sider og det er selvfølgelig også afgørende her derfor er det jo rigtig vigtigt at vi lægger os op ad systemer der allerede

det er jo tænkt som det modsatte det er jo tænkt som et redskab til både i forhold til den offentlige sektor og

gøre nogle af kommunikationslinjerne mere klare og det at søge tilskud om noget der foregår på et objektivt grundlag så let tilgængeligt som overhovedet muligt men vi er selvfølgelig opmærksom på at

og som måtte opstå ikke er noget der skal belaste arbejdsgiveren

rene revisionspåtegnelser banken fremstod som sund og solid og man sagde god for bankens regnskaber selv om banken manglede værdier for flere hundrede millioner kroner så på den baggrund er venstre positiv over for at vi nu tager et initiativ til at styrke kravene til revisorernes uddannelse og efteruddannelse vi må jo sige at finanskrisen som udbrød i to tusind og otte har haft en betydning for hvordan revisionen arbejder og at der er et meget stigende behov det ønsker vi at se nærmere på vi siger også at vi skal styrke revisorernes kompetencer vi skal forebygge fejlagtige revisionspåtegnelser og vi skal forbedre befolkningens tillid til den finansielle sektor det er den opgave som lovforslaget her påtager sig og der er mål og ambitioner som venstre fuldt ud støtter så trækker jeg alligevel på det for vi har brug for nogle uddybninger helt konkret ser vi at lovforslaget

skal revisionsuddannelsen moderniseres så der fremover kun uddannes én type revisorer for det andet giver lovforslaget hjemmel til at erhvervsstyrelsen fastsætter yderligere krav til

efteruddannelsen af vores revisorer og særlig dem som arbejder med virksomheder af

for det tredje får finanstilsynet mulighed for at udstede certifikater og fratage revisorer deres certificeringer

vi har to bekymringer i venstre

den enkelte revisors retssikkerhed en fratagelse af en certificering er jo et ret alvorligt indgreb det betyder ikke at vi aldrig skal foretage sådan nogle indgreb men det betyder

der kommer så venstres spørgsmål er vi sikre på at finanstilsynet reelt er en sådan uafhængig spiller

i en sag der danner grundlag for overvejelser om at fratage certificeringer det ønsker vi at få kigget nærmere på i vores udvalgsarbejde og vi vil komme med nogle spørgsmål vi ønsker at få præciseret vi er i tvivl om hvorvidt finanstilsynet er det rette organ for det andet udfordrer

bekendtgørelsen i revisorlovens § sytten for registrerede revisorer i landøkonomiske foreninger bestemmelsen gælder kun for registrerede revisorer og vil derfor afvikles i takt med at der ikke uddannes flere det betyder jo helt konkret at landmænd vil miste muligheden for at indhente en solid og helhedsorienteret rådgivning problemet er så at landmændene vil have svært ved at finde en tilsvarende kompetent rådgivning hvis de landøkonomiske foreninger ikke længere har mulighed for at levere

revisionsrådgivning så det står altså

problemer i forhold til eu men det mener ministeriet så det er også et spørgsmål vi bliver nødt til at få uddybet så hvis jeg skal runde af

jeg sige at grundlæggende er vi positive

hvilke svar vi får i vores udvalgsarbejde og så må vi jo se

revisionsfirma der konkret reviderede tønder bank

i revisionen af senere krakkede banker

som jeg kan forstå det uden at man

lavet regnskabsanmærkninger selve tønder bank sagen

bestemt også godt at revisionskommissionen har afleveret et så gennemarbejdet forslag som det der ligger til grund for det lovforslag som

er en skærpelse af kravene til efteruddannelse

revisorer der reviderer finansielle virksomheder og andre virksomheder af offentlig interesse helt konkret stiller vi krav om at en ekstra efteruddannelse skal finde sted en efteruddannelse som udgør mindst tres timer i emner rettet mod finansiel revision det er almindelig praksis

element er indførelsen af en certificeringsordning den skal sikre at en revisor der arbejder med det finansielle område med finansielle virksomheder også har tilstrækkelig praktisk erfaring med området certificeringsordningen

påkrævede efteruddannelse det vil også være muligt for finanstilsynet

eller hvis man vurderer at man har fundet fejl eller tilsvarende mangler

revisorer der ved lovforslagets ikrafttræden er valgt som underskrivende revisor for en finansiel virksomhed det vil konkret betyde at revisorerne kan fortsætte deres hverv uden certificering indtil den første

er den første januar to tusind og fjorten det tredje og sidste element i

er en modernisering af selve uddannelsen

stilles til revisorer branchen har efterspurgt en sådan modernisering og forslaget er da også baseret på revisorkommissionens anbefalinger konkret vil der fremover kun være

har titlen statsautoriseret revisor og det svarer stort set til det gældende niveau for statsautoriserede revisorer

deres nuværende rettigheder og pligter samtidig med at vi etablerer en overgangsordning for registrerede revisorer som ønsker at overgå til titlen statsautoriseret revisor

her tale om en relativt lang overgangsordning en blød løsning kan man fristes til at sige så de virksomheder det omfatter

den særbestemmelse der er om registrerede revisorer ansat i de landøkonomiske foreningers rådgivningskontorer

som blandt andet skærpede kravene til revisors uafhængighed og ledelse revisorkommissionen har vurderet at særbestemmelsen om landøkonomiske revisorer er uforenelig med direktivets bestemmelser om ejerforhold jeg har stor respekt for revisorkommissionen og

vurdering på dette punkt konkret stiller direktivet krav om

af godkendte revisorer det er på den baggrund vurderingen at de landøkonomiske foreninger ikke opfylder direktivkravene til ejerskab da ejerne af de landøkonomiske rådgivningskontorer er landbrug og landmænd som sagt finder vi dog at der med det foreslåede er blevet fundet et kompromis der giver særdeles rigelig tid til at man kan tilpasse sig de nye strukturer også på dette område socialdemokraterne kan på baggrund af disse bemærkninger støtte forslaget så skal jeg

på vegne af sfs ordfører fru

at den finansielle sektor i danmark

det her lovforslag er med til at sikre at

til de udfordringer som der kan være i at være revisor for en finansiel virksomhed fra politisk side har vi

jo støttet at det er vigtigt at investortilliden bliver sat i fokus

vi gør hvad vi kan for at styrke den tillid der skal være til de danske finansieringsinstitutter og banker kreditforeninger og

de krav der stilles til at man skal have blandt andet den her certificering til at måtte revidere de finansielle virksomheder det eneste er

certifikat det kan selvfølgelig være godt nok hvis det er en revisor

har gjort noget ansvarspådragende eller ikke har udfyldt sin revisorrolle fuldt ud

det retslige aspekt med og at de her revisorer

blandt andet at få deres certifikat tilbage

gå videre i deres arbejde men overordnet set

det selvfølgelig vigtigt at certificeringsordningen bliver gennemført og at den også dermed er med til at styrke den troværdighed der må være omkring de årsregnskaber og den regnskabskontrol og de procedurer der ligger bag revisorernes

ikke styr på nogen som helst bemærkninger til de

princippet får en fremtrædende rolle fremover når netop finanstilsynet i over fem år valgte ikke at

tønder bank op til tønder banks krak det er måske en lidt uheldig dobbeltrolle der

overordnet set støtter vi lovforslaget og vi synes det er ganske fornuftigt og vi håber også at det vil blive

i dag men som sagt synes vi at ministeren

skal være på sikker grund og have undersøgt det her med de retslige aspekter for netop retssikkerheden

revisorer der eventuelt kommer i klemme i en sag hvor de er blevet beskyldt for ikke at have overholdt

som skal låne penge til banken så banken kan låne dem videre til kunderne

med det her lovforslag skærpe kravene til revisorer der skal revidere banker og andre finansielle virksomheder det sker ved at indføre nogle krav til efteruddannelse

indføre en certificeringsordning det tror vi på vil sikre at revisionen af banker fungerer med høj kvalitet og sådan at man kan have tillid til den revision der foregår et led i det her

er også at vi indfører revisorkommissionens anbefaling

det er noget branchen har efterspurgt

er rigtig godt at vi nu får det på plads det sidste led i det her lovforslag

landmændenes forening de såkaldte landøkonomiske foreninger mulighed for at bedrive revision af deres ejere altså af landmænd

bærende princip i den her lov at dem der har

ejet af dem de skal bedrive revision hos

været den her undtagelse som ogå er blevet udfordret af et eu direktiv

fordi eu også lægger vægt på at der skal være uafhængighed mellem den der ejer revisionen og den som revisionen foretager revision hos derfor laver vi nu

landbruget sådan at man fra to tusind og nitten mener jeg det er ikke længere uddanner registrerede revisorer som kan sidde og revidere landmændene selv om de er ejet af landmændene vi synes det er vigtigt at det princip bliver overholdt også

på det her område selv om jeg også har læst at landbrug fødevarer beklager det men det er som sagt et

princip og radikale venstre har altid haft det svært

indføre særregler på bestemte områder for bestemte grupper og imod bestemte grupper som det kan være i andre tilfælde og derfor støtter vi også op om den ændring

en gennemgang af revisoruddannelsen men vi har nogle forbehold som vi gerne vil have belyst

som fratages en certificering for det andet

også gerne have en uddybning af de overgangsordninger der er vedrørende overgangen fra registreret revisor til statsautoriseret revisor og endelig

grundig diskussion om hvad det her betyder i forhold til landbrugets rådgivningstjeneste som åbenbart ikke længere kan

flere ordførere har påpeget den her problematik

det men vi synes det er væsentligt at se på ikke fordi vi

men når noget virker og virker godt

er der jo ikke nødvendigvis brug for at ændre på det selv om det betyder at ikke alle kan sættes på den samme

uddannelsen der er mange forskellige elementer i

vi har også spørgsmål til hvorfor det

typer revisorer jeg ved godt at de

en uddannelse og er blevet certificeret som

kan trække den certificering tilbage hvad skal der

klart til at vi borer det ud under udvalgsbehandlingen vi

hvilke konsekvenser det vil få for et erhverv at man udelukker nogle fra at gå ind og lave rådgivning her tænker jeg specielt på landbruget så vi er

det er ikke godt nok tilliden til den finansielle sektor

er vigtig for tilliden til dansk

skal råbe vagt i gevær hvis der er problemer med en virksomheds økonomiske forhold

kvalifikationer er i top så de kan udfylde rollen som offentlighedens tillidsrepræsentant de skal holde sig fagligt ajour men også have tilstrækkelig med

derfor gør vi med lovforslaget tre ting

skærper vi kravene til efteruddannelse for revisorer der reviderer finansielle virksomheder og andre virksomheder af offentlig interesse konkret stiller vi krav om en ekstra efteruddannelse på mindst tres timer i emner rettet mod finansiel

indføres der en certificeringsordning der skal sikre at

praktisk erfaring med revision af finansielle virksomheder certificeringsordningen administreres af finanstilsynet

skal revisor have gennemført den påkrævede efteruddannelse finanstilsynet kan også

revisor ikke længere opfylder kravene til certificeringen eller hvis finanstilsynet har konstateret fejl eller mangler revisionen der er tale om en sektorspecifik certificeringsordning som tager højde for de forskellige kompetencer og erfaringer som kræves for at revidere henholdsvis pengeinstitutter forsikringsvirksomheder eller pensionskasser der indføres en overgangsordning for revisorer der ved lovforslagets ikrafttræden

er valgt som underskrivende revisor for en finansiel virksomhed sådan kan revisorerne fortsætte deres hverv uden certificering indtil den førstkommende ordinære generalforsamling

for det tredje moderniserer vi revisoruddannelsen så den er tidssvarende og passer til de krav der i dag stilles til revisorer branchen har efterspurgt en modernisering og forslaget

er baseret på revisorkommissionens anbefalinger

vil der fremover kun være en type revisor med titlen statsautoriseret revisor som svarer til det gældende niveau for statsautoriserede revisorer de eksisterende registrerede revisorer bevarer deres nuværende rettigheder og pligter samtidig med at vi etablerer en overgangsordning for registrerede revisorer der ønsker titlen statsautoriseret revisor samlet medvirker forslaget til at få genskabt tilliden til revisorer i den finansielle sektor

en generel styrkelse af revisorers kvalifikationer med de ord ser jeg frem til en konstruktiv drøftelse af lovforslaget

med lovforslaget ændrer vi ikke på særbestemmelsen men som en konsekvens af forslaget om at nedlægge uddannelsen til registreret revisor

særbestemmelsen miste sin betydning over en årrække

landøkonomiske foreningers rådgivningskontorer og de ansatte registrerede revisorer samt deres kunder god tid til at indrette sig efter de nye forhold med andre ord

mener vi at det er den mest skånsomme måde at bringe lovgivningen i overensstemmelse med eu

et grundlag for at borgerne kan vælge mellem to eller flere leverandører af hjemmehjælp kommunalbestyrelsen kan indgå en kontrakt med to eller flere eller de kan tilbyde fritvalgsbevis til borgerne som så selv udvælger og indgår en

nok så væsentligt at ændringen vil medføre en besparelse på

bemærkninger at borgerne generelt er tilfredse med den nuværende ordning for den hjemmehjælp som de modtager i øjeblikket og tilfredsheden er stigende så det kan ikke komme som nogen overraskelse at jeg som ældreordfører i dag er glad for at kunne sige yes men samtidig

fordi if it

hvis det virker hvorfor skal vi så til at lave noget om

et udbud af to leverandører og det vil være nogle store leverandører

vil blive indgået aftaler med nogle få store leverandører og konsekvensen af det vil jo naturligvis blive at små og mellemstore

tror jeg ikke de ældre borgere skal så på egen hånd ud og finde ud af

levering af mad og der skal vi jo altså huske at vi har med ældre mennesker at gøre som i dagens danmark måske ikke har ressourcerne til at overskue hvilke tilbud der er tilgængelige eller om det enkelte tilbud lever op til lige præcis deres behov alligevel kan de nu tvinges til at de selv skal ud og surfe rundt på internettet for at finde frem til den rette leverandør så jeg tror altså

tværtimod vil de komme til at stå med nogle store udfordringer kommunen kan træffe beslutning om at en borger ikke kan varetage et fritvalgsbevis ja men hvor svag skal en ældre være for at det kan ske og hvor meget har borgeren egentlig selv at skulle

det er nogle spørgsmål som venstre kommer til at bede om at få belyst under udvalgsbehandlingen desuden ønsker vi altså også nogle svar på hvordan kommunerne præcist vil opfylde deres vejledningspligt over for de ældre borgere vi har også en interesse i at få forklaret

hundrede og to og tredive million kroner skal komme fra vi har forsøgt at spørge flere gange uden succes ministeren er kommet med en lang redegørelse om at kommunerne ved at de forenkler reglerne har mulighed for at finde pengene jeg spørger bare hvor

kommer ikke til at skabe ro vi tvivler på det og vi mener helt klart at det

til sidst vil jeg sige at jeg jo må gratulere regeringen fordi det jo er lykkedes dem at få enhedslisten overbevist om at en

besparelse på ældreområdet er en kanongod idé enhedslisten har ikke tidligere vist interesse for borgernes frie valg jeg vil næsten sige snarere tværtimod

vi er spændte på at høre hvad svarene er på det altså jeg

nu siger jeg det så igen når noget ser ud til at være for godt til at være sandt så er det det sikkert også

sine tidligere regeringspartnere er de eneste i det her land

vil påstå at de gamle regler

ellers er det jo sådan at såvel kl som personaleorganisationerne som erhvervsorganisationerne som skal byde ind på det her

gamle modeller for netop at være for bøvlede for bureaukratiske

er at fastholde de regler som

på trods af al den kritik der har været

bestemte områder af ældreplejen hvor der slet ikke måtte

og det skal den ældre have chancen for at gøre selv og eventuelt sammen

vi kigger på en enkelt persons behov og ja vi ønsker stadig væk at der skal være udliciteringer og vi ønsker stadig væk at der skal være muligheder men vi ønsker et reelt frit valg med en vejledning fra kommunen til den ældre om at her er alle de muligheder

eller du kan vælge et privat firma og de andre

tidligere regering handler om at man fra

en ideologisk målsætning om at

bedre end offentlig og at man skulle lave nogle meget særlige

fra nogle af erhvervsorganisationerne er sandheden ikke at venstre igen er ude i et ideologisk korstog frem for at være pragmatiske

tro på at vores lokale politikere nogle gange har en fornemmelse af hvad det er der er bedst og giver mest mening i deres kommuner frem for at tvinge tvangsudlicitering ned over over vores

da gerne snakke om de penge for jeg kan se at der er velfærdsteknologier der kunne være fantastisk spændende at få indført

installeres for nogle af de penge

bliver pengene flyttet over til daginstitutionerne for

hvorfor enhedslisten ellers vil være med til

allerede nu er og analysere sig frem til

der kommer i slipstrømmen af det så er vi fuldstændig væk fra at der var en lille åbning der måske kunne være god og så er vi fuldstændig væk fra at man er inde og tænke på borgerens ønsker og kvaliteten af det tilbud man tænker på kommunens kasse og derfor skal kl faktisk også komme med et positivt høringssvar

gider man ikke mere oven i købet

den portal der var på internettet

så har man kun én chance hvis der er nogen der kan hjælpe en til at finde ud af hvad et cvr registreret

for at være et bureaukratisk monster operation regeloprydning forventes at ville lette kommunernes

hundrede og to og tredive million kroner årligt og pengene skal blive i kommunekasserne til løsning af andre klassiske velfærdsopgaver i den her sal taler vi fra højre til venstre

afbureaukratisering og om alle de gevinster

til så meget mere end snakken

er et eksempel på for hundrede og to og tredive

største bump vi har fået

det er også et eksempel på hvad man kan

at være ideologisk styret i sin tilgang til det her område anlægger

pragmatiske holdning at folk skal kunne byde ind med det de er gode til på rimelige og fair konkurrencevilkår og at man lokalt skal have en større frihed til at tilrettelægge det her område på en måde så det passer til de borgere

den pågældende kommune uanset om det måtte være i tønder eller i helsingør der kan jo være ret stor forskel og det ved de lokale måske nogle gange bedst som vi allerede har været inde på

den tidligere regering præget af

hvor stor en andel der skulle tvangsudliciteres i kommunerne og til sidst

endda i en grad så man krævede at

skulle have områder hvor kommunen ikke selv måtte agere

at kunne vælge at bruge det kommunale tilbud det fælles offentlige tilbud

tre ud af landets otte og halvfems kommuner der overhovedet har

fritvalgsbeviset som giver den enkelte borger en reel frihed til at gå ud og vælge den udbyder som

selv ønsker man skal ikke være afhængig af at det er kommunen der har valgt udbyderen for

er det her en pragmatisk måde at løse en velfærdsopgave på

et rigtig godt eksempel på at vi kan

ideologi

som vi alle sammen er så optagede af at vores borgere skal have løst samtidig med at vi kommer af med

papirbøvl og dokumentationsrytteri som man tidligere har indført på det her område det er en rigtig rigtig god løsning og det glæder mig meget at vi

have

kræfter fra papirarbejde bøvl og dokumentation over til rent faktisk at yde en service for borgerne sådan som tror og håber jeg allerhelst

og måtte løse opgaven jeg glæder mig over at landets kommuner rent faktisk allerede er gået i gang med helt nede på jorden pragmatisk og konstruktivt også borgerligt ledede kommuner

hente den her effektivisering hjem til gavn for de borgere som nu kan få

gerne vil inddrage i dag for at nuancere intentionerne med forslaget og ydermere argumentere for hvorfor vi som også nogle af høringsparterne er det er skeptiske over for dette forslag jeg sætter pris på ministerens interesse for at samle os bredt politisk men undrer

over at forslaget blev en del af finanslovaftalen med enhedslisten lidt specielt er det da enhedslisten i juni to tusind og tolv i

om statens bloktilskud til kommunerne for finansåret to tusind og tretten skriver at nogle af elementerne som er beskrevet i tillægget til kl aftalen peger i den forkerte retning og at det især drejer sig om forenkling af frit valg på hjemmehjælpsområdet

hovedfinansieringskilde til regeringens bidrag til spareøvelsen

at der med dette forslag bliver lagt nogle begrænsninger for borgernes frie valg vi frygter at det vil blive reduceret

det vil blive svært for den enkelte at vælge den løsning der findes bedst forenelig med ens egne ønsker og behov

udbyderen af hjemmehjælpen vi frygter at det i løbet af kort tid vil få den konsekvens at det primært er de store firmaer der vil få opgaverne og at de små erhvervsdrivende går hårde tider i møde da de vil få svært ved at klare sig på et marked med forholdsvis stor konkurrence i danmark er det vigtigt at vi fortsat har små erhvervsdrivende som bidrager til vores velfærdssamfund er risiko for at flere små virksomheder må give op

de ikke vil kunne klare konkurrencen dermed forsvinder vækstlaget af mindre servicevirksomheder egentlig mener vi i dansk folkeparti på lige fod med cirka halvfems procent af de nuværende brugere ikke at ordningen som vi kender den i dag er så ringe endda at den bør laves markant om jeg har en fornemmelse af at der alligevel ligger noget sparemanøvre gemt i

men alligevel ikke så stort når det fordeles på samtlige landets kommuner at beløbet der spares skal bruges på borgernær service lyder for så vidt godt nok men alligevel ikke da det jo ikke som udgangspunkt bliver penge rettet mod initiativer til forbedringer for den målgruppe som benytter hjemmehjælp primært de ældre medborgere faktisk kan det resultere i at de slet ikke får glæde af pengene men at

går til for eksempel at reparere veje som vel også kan falde ind under kategorien borgernær service og det bekymrer os faktisk umiddelbart må det også formodes og det kan være at ministeren kan redegøre for det senere

hundrede og to og tredive million kroner faktisk kun kan

der været voldsomme klager over den ordning der eksisterer i dag kunne man forstå at der skulle laves ændringer

at der i forslaget lægges op til at flere dele af hjemmeplejen kan varetages af enkelte medarbejdere ser vi positivt på

er en stor tillidssag at have andre i sit hjem endvidere giver det tryghed og øget velfærd hos borgeren så muligheden for at hjælperen kan varetage så vel hjemmehjælp som personlig pleje er en fin idé såfremt kvaliteten selvfølgelig kan sikres men når alt skal gøres op mener vi i dansk

ikke at det her forslag lever op til vores opfattelse af et reelt frit valg vi finder ikke at det er hos borgeren udgangspunktet tages og når der fra kls side argumenteres med det positive ved øget konkurrence på prisen har kl umiddelbart ikke et udgangspunkt for en ny fritvalgsordning med borgeren i centrum hvilket for dansk folkeparti er meget vigtigt at have som udgangspunkt når man i tilværelsen når til det tidspunkt hvor man er afhængig af andres hjælp og assistance til såvel personlig som praktisk hjælp er det vigtigt at den enkelte har de muligheder og tilbud som man finder egner sig bedst til at løse ens behov

både ældre sagen

såfremt man også ville vende tilbage til den model som man

mindst tyve procent kommunerne hvor der så slet ikke måtte være en kommunal aktør men men kun private og

også kunne støtte det eller ville man

og som jeg godt kunne forestille mig man kunne implementere også den dag hvor

dansk folkeparti sidder som støtteparti eller sidder i regering vi ved ikke hvad fremtiden byder på

skulle få den store indflydelse som fru maja panduro antyder

hvad høringsparterne har sagt jeg synes måske at

det er jo også en interesseorganisation på på erhvervsområdet og

at det optimale må være at det er dem der kan yde den bedste kvalitet som vi skal have fokus på det kan både være det kommunale og det private private

og små private virksomheder det synes jeg er utrolig vigtigt så går jeg ikke så meget op i om det er atten tyve to og

nemt de partier mennesker der har lavet et system med et vist bureaukrati slås med næb og kløer for at forhindre at det bliver lavet

hvor besværligt det var for hende

vel vidende at der ikke var et eneste firma der overhovedet kunne drømme

af gode ressourcer når vi kan se den type

jeg er helt sikker på at tove larsens eksempel ikke er det eneste noget af det som jeg også kunne fornemme

man kunne stå i en situation hvor en ældre blev dårligere

dårligere og der ikke nogen der ville fortælle det til kommunen således at den ældre kunne få den relevante hjælp

at se forskellen på venstres fremhævede forkromede model om frit valg

model regeringen her lægger frem sagen er i al sin enkelhed at det samme kunne ske under den gamle model

at jo bedre man er til at pleje den ældre jo mere rehabilitering man kan give den ældre jo mere selvhjulpen den ældre kan

jo flere penge bonner der ind på kassen i det enkelte

rent faktisk hjælpes til at blive mere selvhjulpne få mere værdighed i stedet for at blive fastholdt i en situation hvor det pågældende firma ikke

penge på at rehabilitere den ældre så

tilbuddet tror jeg vil være til gavn for ældre der muligvis skal

vil være fremmende så derfor ser jeg meget gerne at vi i folketingets socialudvalg måske

hvad er det egentlig der er det reelle

så synes jeg at venstre skal holde fast

rigtig har læst lovforslagets intentioner synes jeg at vi skal prøve at komme det skridt videre og se om vi ikke i fællesskab kan vedtage den her ordning vi ved jo at det er bedre for den kommunale forvaltning at det er bedre for de ældre

det er bedre for de mennesker som skal beskæftige sig med de ældre at de ved hvad det er

jo mere vi kan tale denne nye ordning op

den konstant bliver kritiseret jo større er chancen for at det rent faktisk også

af ældre der har brug for varig hjemmehjælp og pleje så samlet set tror jeg altså godt at vi kan tale os til hinanden i stedet for

at det var en lidt mærkelig debat

de jo vil problematisere indtil de er helt sikre på at udviklingen går den rette vej når det drejer sig om ældre sagen synes jeg også man skal se på ældremobiliseringens svar

indtryk at de mennesker som beskæftiger sig med plejen

kan give et kvalitativt spring fremad vi skal også huske at kvalitetsstandarderne stadig væk

for at den pleje man giver til de ældre

gerne have muligheden for at kommunens kvalitet kan blive bekræftet ved at der er noget at sammenligne

men i dag bliver det her så lavet om

i socialistisk folkeparti ønsker man kommunen

million kroner det var et ærligt ment seriøst spørgsmål hvor kommer de

som bliver udbetalt til kommunerne

nogle som kommunerne får udbetalt fra staten

i forbindelse med en aftale mellem staten og kommunerne eller er det nogle man får ved at gå ind og spare nogle penge på det

som man tager fra statskassen og giver til kommunerne hvor meget skal fordeles til én kommune og hvor meget til en anden kommune

er et klart seriøst spørgsmål som jeg synes at vi har krav på at få svar på

kommuner kommer til at spare ved at de

og det er ikke specielt bureaukratisk de har regnemaskinerne til det og det er noget der sker i løbet af

kampe for at få udbud ud

kommunerne har for overhovedet

det daglige bureaukrati i kommunerne og det er de penge

ældreplejen herunder opgaverne i plejeboliger og på plejehjem men siden to tusind og tre

pligt for kommunerne til at sikre borgernes frie valg af leverandør som man kalder det i hjemmeplejen

give borgerne mulighed for at vælge mellem flere private leverandører til at udføre de nævnte opgaver denne tvang til såkaldt frit valg af leverandør vil vi gerne gøre op med i enhedslisten vi ser fritvalgsordningen som et led i hele konkurrenceudsættelsen af den offentlige sektor som enhedslisten helt grundlæggende er imod

til forringelse af de ansattes løn og arbejdsvilkår og begrænser deres kreativitet desværre står vi alene her i salen med dette ønske om at afskaffe tvangen over for kommunerne til at gennemføre fritvalgsordningen vi har derfor valgt at gå i dialog med regeringen om dette lovforslag

på baggrund af finanslovaftalen herom l en hundrede og en og tyve handler som sagt ikke om at indføre ny pligt til at udbyde frit valg eller til at udvide de velfærdsområder der kan udsættes for udbud lovforslaget handler

at fjerne nogle særregler om hvordan kommunerne skal sikre det frie valg sådan at kommunen frit kan vælge mellem de forskellige modeller de hele tiden har haft til rådighed nemlig udbudsmodellen godkendelsesmodellen

og kl som ikke er eller har været til afstemning i folketinget herunder tager enhedslisten forbehold for den moderniseringsaftale som er omtalt i aktstykkets kommentarer side som angiveligt skal finde besparelser på tre hundrede og otte og halvtreds million kroner i kommunerne for det første er elementerne af moderniseringsaftalen ikke behandlet i folketinget for det andet mener enhedslisten at nogle af elementerne som beskrevet i tillægget til kl aftalen peger i den forkerte regning det drejer sig især om forenkling af frit valg på hjemmehjælpsområdet som er hovedfinansieringskilde i regeringens bidrag til spareøvelsen så kan jeg jo ikke lade være med at spørge når nu

at man er imod det frie valg

ligesom vi jo har fået konkretiseret et

det fremgår af min ordførertale hvad det er vi synes

også bliver der men jeg tror ikke at det er en ny problemstilling vi er vi er ude for her vi er generelt tilfredse med at

besparelsen ikke bliver puttet i statskassen men at den bliver

fru karin nødgaard kalder borgernær service det er det

de vågne kommunalbestyrelsesmedlemmer

som sidder rundtomkring i byrådene det er jo i første og sidste ende dem der skal være meget opmærksomme på hvordan de her ordninger bliver brugt og hvordan pengene i kommunerne bliver brugt

faktisk bliver indskrænket dermed vil jeg gerne understrege at vi ikke nødvendigvis mener at den fritvalgsordning der er i dag

ikke kunne tåle reformer det der sker nu er at kommunerne selv får lov til at bestemme hvordan de vil indrette det frie valg samtidig med at der indføres et nyt fritvalgsbevis for borgerne i den nuværende ordning ved vi at cirka halvtreds procent af borgerne vælger en anden leverandør end den offentlige hjemmehjælp

er at ændringerne kun vil være til fordel for den kommunale administration eller eventuelt

eller at indgå eneleverandøraftaler sådan som det også fremgår af flere af høringssvarene regeringen siger at den forventer at spare en hundrede og to og tredive million kroner i det offentlige system men for borgerne kan risikoen være en forringelse af den ordning som de

konsekvensen kan også blive at de små og mellemstore leverandører som vi i dag har på markedet

være små virksomheder som faktisk gerne skulle vækste og

i en situation hvor vi i den grad har brug for at der kommer flere virksomheder i samfundet

at forslaget ikke bliver en forbedring af fritvalgsordningen men

noget som kan gavne den kommunale administration

føre til færre valgmuligheder mindre kvalitet mindre tilfredshed og mindre tryghed og på længere sigt faktisk også

mindre konkurrence i branchen vi vil gerne være med til at lave forbedringer for borgerne og vi vil gerne være med til at styrke det frie valg det synes vi ikke at det her forslag lægger tilstrækkeligt op til ligesom det lægger nye sten i vejen for de små virksomheder der ønsker at udvikle sig som leverandører

vigtigt for det konservative folkeparti at man også har indflydelse på

det er baggrunden for at vi lægger meget stor vægt på at man kan

mad man skal have

skal hjælpe en med badet eller for den sags skyld gøre rent i ens hjem det frie valg blev sikret i to tusind og tre og det er med til at sikre at man kan vælge frit

inden for den personlige pleje på

sammen med at der ikke er så mange private leverandører af

rigtig glad for både den kommunale og

private hjemmehjælp det er rigtig godt

her i dag ændrer den måde som hjemmehjælpen og dermed også den praktiske hjælp og personlige pleje er organiseret

gode ved det her forslag det gode

mindre bureaukrati det synes vi selvfølgelig er positivt

er mulighed for at kunne sammenkoble ydelser som det hedder det vil sige at man også kan sammentænke hjemmehjælp og rehabilitering samt hjemmepleje og plejeboliger

også problemer med forslaget vi kan med forslaget risikere at ende i en situation hvor der er

ordninger og måder at gøre tingene på rundtom i de enkelte kommuner hvilket kan være særdeles bøvlet for

sikre det frie valg hvorfor er det ikke obligatorisk at man skal kunne tildele en borger et servicebevis når nu annonceringspligten er fjernet

så sikre at de private leverandører bliver gjort opmærksom på at der er mulighed for at byde derudover sikrer forslaget ikke gennemsigtighed i kommunernes udregning af afregningsprisen for hjemmehjælpen efter godkendelsesmodellen ligesom konkurrencerådet

af kommunernes afregningspriser

om kommunerne får mest mulig hjemmehjælp for deres skattekroner derudover

man kan sikre at kommunerne leverer samme hjemmehjælp til samme pris efter udbudsmodellen

så synes vi endvidere også at det er rigtig ærgerligt at frit valg databasen

ulemperne overstiger fordelene vi synes det er ærgerligt at socialministeren ikke fortsatte men afbrød de forhandlinger

var mellem regeringen og oppositionen om dette forslag så var ulemperne

blevet luget ud

på baggrund af alt det jeg har fremhævet og de problemer vi finder ved forslaget

set en ordning som den nuværende regering bakker op om og synes er rigtig

den ydelse som man gerne vil have leveret og vi kan også se på de borgertilfredshedsundersøgelser der bliver lavet

at borgere har mulighed for at vælge frit om

ønsker en kommunal eller en privat leverandør rent faktisk gør at tilfredsheden er rigtig stor

hvordan reglerne skulle stykkes sammen det betød at man fik lavet nogle regler der ikke altid var særlig hensigtsmæssige det vil sige at det blev meget meget lidt fleksibelt

at kunne tilrettelægge den måde man gerne ville lave sine udbud på fordi det var så vigtigt for den tidligere regering at sørge for at at udbuddene blev tilrettelagt lige præcis på den måde som

der er ikke nogen grund til at vi skal bruge op mod en hundrede og to og tredive million kroner eller måske endda endnu mere på papirpenge når vi i stedet for kan bruge pengene på borgernær service det vi gør er helt konkret at vi fjerner de særregler der er inden for serviceloven sådan at man for eksempel kan pulje og lave mere interessante udbud det gør det godt for virksomhederne men det gør det faktisk også godt for den enkelte borger for det der sker er at vi siger til borgeren at man altid skal have et frit valg

hvis kommunen ikke kan stille et frit valg til rådighed

skal man som borger have mulighed for at få et fritvalgsbevis et fritvalgsbevis der man kan gå ud at købe den ydelse som man er visiteret til det er jo stadig væk sådan at det er kommunen der visiterer en til den ydelse som man skal have og hvis kommunen ikke kan levere en leverandør

skal man have et fritvalgsbevis kommunerne får mulighed for nu både at køre videre med godkendelsesmodellen det var det som herre finn sørensen tidligere nævnte det vil sige godkendelsesmodellen hvor man altså kun konkurrerer

fordi man eksempelvis kan sige at man har nogle institutionstyper

og man har andre typer af institutioner som også skal have noget mad leveret i dag er det to siloer man ikke har mulighed for at pulje det får man nu mulighed for hvilket gør at det bliver mere spændende og måske endda også med det til følge at udbuddet af mad valgmulighederne bliver endnu større for de borgere

ligesom prisen også kan ende med at blive

det er kvaliteten som vi skal have i højsædet

det er den enkelte borgers frie valg der er det vigtige det er at sørge for at den ydelse som den enkelte borger får er i orden

og forbedrer med nogle af de regler har blandt andet den aftale vi har lavet med enhedslisten hvor de private leverandører skal have en tilbagemeldingspligt og hvor der skal være kvalitetskrav det er noget nyt som vil gøre at det bliver endnu bedre for den enkelte borger

har nævnt som ikke

ordførerne ikke har været godt orienteret i stoffet

en hel masse penge en hundrede og to og tredive million kr som kan bruges til borgernær service der har været flere forskellige debatter her i salen i dag

det vil jeg gerne henvise til nogle skriftlige svar som jeg har afgivet

men det er klart at når man går ud og laver sådan en aftale

er der jo et ekstremt stort potentiale

det rigtig godt at vi har fået taget hul på det her

gerne takke enhedslisten for på trods af sin ikke store kærlighed til det frie valg dog alligevel at have en pragmatisk tilgang til at finde gode løsninger sådan at borgerne kan få en en ordentlig kvalitet men at man heller ikke bruger flere penge end det som tingene koster og at der ikke

automatisk overbetaling af private leverandører

få indflydelse på det område indtil nu men er ministeren indstillet på

at det faktisk skal være midler der bliver øremærket til hjemmehjælpsområdet så de ikke går til det som

område som vi ved der er store besparelser på i forvejen og derfor synes jeg det vil være så oplagt at ministeren nu melder ud at det altså

hvis man sidder i en kommune og har et ekstremt stort behov for at etablere daginstitutionspladser eller man i en anden kommune har mere brug for pengene til driften

synes jeg det skal være op til den enkelte kommune frit at vurdere hvordan pengene gør bedst muligt gavn for en kommune og en kommunalbestyrelse har jo en forpligtelse til at få alle områder inden for kommunen til at hænge sammen

og decideret pege på det

om hvorvidt det var rimeligt når man frigjorde nogle ressourcer fra et område

at pengene per automatik skulle gå til det sted

jeg bare ikke se nogen mening i hvis man har haft en overbetaling som har været unaturlig fordi der har været dårlige regler

det område så nødvendigvis være det der skal have pengene

på pris og intet nævner om ordet kvalitet

når vi i dag ser en tilfredshed på mellem

man man er blevet enige om nu kommer med ind

synes jeg er vældig positivt noget som

de øvrige partier bliver inddraget i eller hvordan har ministeren tænkt

som har leveret noget som de bare per automatik så skal have en ekstra check for

som er større end den som de egentlig havde vundet udbuddet til det er ikke i min optik at bruge pengene fornuftigt det er at bruge pengene fornuftigt at bruge dem på borgerne

det som vi gør med det her forslag vi sætter nemlig borgeren i centrum og sørger for

så gør vi også det med den nye ordning som fru anne baastrup også nævnte og hvor man kan give en bonusløn og så sørge for at der er fokus på den rehabiliterende indsats at der bliver endnu mere fokus på at man får løftet borgeren og får hjulpet borgeren

en blind mand der ikke kunne få sin førerhund dagligt får jeg

fra borgere der på en eller anden måde er ramt vi får også rigtig mange henvendelser i socialudvalget heriblandt fra forældre der oplever at de ikke får den optimale hjælp hvis de har et barn med handicap nogle føler

hvor der står kommune til hjerneskadet pas dig selv og det er jo frygteligt

noget i medierne og høre om sådan noget i medierne og få så mange henvendelser om

netop om hvordan en kommune prøver at tvinge forældre til en plejehjemsplads til deres hjerneskadede datter og det er jo tragisk hvis lovgivningen bliver forvaltet sådan i praksis i november fik vi også

om de tiltagende problemer

jeg citerer evald krog som skriver vi oplever i stigende grad at medlemmer ønsker hjælp til klager over deciderede brud på love

regler og ankepraksis kommuner bryder eller fortolker bevidst love og regler forkert

at de vil tabe i ankesystemet men de opnår under alle omstændigheder en gevinst

mens ankesagen behandles eller også får de en større gevinst fordi borgeren ikke nødvendigvis anker afgørelsen det synes jeg som handicapordfører er problematisk

jeg håber på at vi kan få en konstruktiv

og det kunne jo også være at vi fremadrettet i fællesskab kunne finde nogle rigtig gode løsninger for at hjælpe borgerne som kommer i klemme ude i kommunerne

der indebærer at der ydes omfattende hjælp på det sociale område og vi har været vant til at omfanget af den hjælp der har været til rådighed har været stigende billedet er nu at økonomien er hårdt presset og det sætter en bremse for uprioriterede udgiftsstigninger også på det sociale område de enkelte kommuner kan inden for lovgivningens rammer fastsætte generelle vejledende serviceniveauer for den lokale udmøntning af hjælp efter serviceloven kommunerne overvejer derfor for tiden ekstra nøje hvad der er det rette serviceniveau og også hvilken hjælp den enkelte har ret til efter en konkret og individuel vurdering af den pågældendes behov

det er altså ikke sådan at enhver nedsættelse af hjælp på det sociale område er i strid med lovgivningen men kommunerne skal selvfølgelig overholde den lovgivning der gælder både når de fastlægger et vejledende serviceniveau og når de træffer konkrete afgørelser målet er naturligvis at de fleste kommunale afgørelser er rigtige når de træffes i første omgang det kan imidlertid ikke undgås at der opstår uenighed mellem borgere og kommuner om afgørelse af en sag

heller ikke undgås at kommuner træffer afgørelser der efterfølgende bliver ændret i klagesystemet sådan må det være når reglerne er skønsmæssige

og vi har et kommunaltilsyn som blandt andet skal gribe ind hvis en kommune ikke skulle efterleve en bindende afgørelse fra klagesystemet det bør dog være en absolut undtagelse at det er nødvendigt at involvere kommunaltilsynet for at en borger kan få den hjælp som han eller hun har ret til efter loven

at kommunerne har vilje til at overholde lovgivningen skal og må vi lægge til grund det er en helt grundlæggende forudsætning for hele samfundet

evner at overholde lovgivningen er det afgørende at de kommunale forvaltninger er klædt på til at kunne træffe afgørelser der følger både af de materielle regler om den hjælp der kan ydes og de sagsbehandlingsregler der skal varetage borgernes retssikkerhed statistikken viser et stigende antal klagesager og at andelen af sager i de sociale nævn der bliver enten ændret eller hjemvist steg til otte og tyve

procent fra to tusind og ti til to tusind og elleve i samme periode har sagsbehandlingstiden for klagesager i de sociale nævn været lang og voksende det er en udvikling i den forkerte retning det er vigtigt at få en mere præcis viden om problemstillingens omfang både for at få manet rygtet i jorden og også for at få skabt klarhed over hvordan det kan være at der er et behov for at sætte ind for at belyse problemstillingens omfang yderligere vil der blive gennemført to undersøgelser

ankestyrelsen senere i år iværksætte en undersøgelse af hvordan kommunerne anvender og henviser til serviceniveauer og økonomiske hensyn når de træffer konkrete afgørelser efter serviceloven undersøgelsen skal vise om kommunernes praksis ligger inden for lovgivningens rammer undersøgelsen vil blive fulgt op af en dialog med kommunerne med henblik på at tvivl og fejl kan undgås så kommunerne kan træffe korrekte afgørelser i første instans for det andet gennemføres en undersøgelse af kommunernes efterlevelse af ankemyndighedernes afgørelser

af ankestyrelsen netop med henblik på at reducere fejl

er en mere ensartet praksis for afgørelser på tværs af landet så det bliver uden betydning for sagsbehandlingen hvor i landet en borger bor

den enkelte kommunes ansvar statsforvaltningen fører tilsyn med at kommunerne overholder lovgivningen

er det selvfølgelig også relevant at være opmærksom på

er kommunaltilsynets rolle reelt begrænset

hvis en borger modtager en afgørelse

overholder reglerne på det sociale område

de fleste tilfælde være mulighed for at klage til de sociale nævn socialforvaltningens tilsyn viger når der er adgang til at påklage en konkret kommunal afgørelse til en særlig klageinstans det er selvfølgelig af hensyn til at vi har et enstrenget klagesystem statsforvaltningen har dog mulighed for at påse om kommunens generelle retningslinjer eller praksis på et sagsområde

det gælder uanset om de retningslinjer er udmøntet i konkrete kommunale afgørelser hvor der kan klages

i forhold til kommunernes efterlevelse af afgørelser fra de sociale nævn

flere gange tidligere redegjort for at enhver kan henvende sig til det kommunale tilsyn i statsforvaltningen hvis en borger oplever

lever op til en bindende nævnsafgørelse statsforvaltningens rolle i den situation er at statsforvaltningen kan yde bistand til at gennemtvinge en bindende afgørelse fra en klagemyndighed som ikke selv har tilstrækkelige midler til at få kommunen til at efterleve afgørelsen den såkaldte fogedfunktion

muligheder for at reagere hvis man kan se

selvfølgelig må statsforvaltningen ikke anvende

i de tilsynssager hvor der indledningsvis har været tale om ulovlig undladelse fra kommunens side har kommunen senere fulgt afgørelsen på baggrund af statsforvaltningens behandling af sagen

altså ikke vist sig påkrævet at anvende sanktioner over for kommunen hvis det er nødvendigt for at få en kommune til at efterleve en bindende afgørelse fra en klageinstans kan statsforvaltningen i sidste ende benytte sig af fogedfunktionen og udstede tvangsbøder til de kommunalbestyrelsesmedlemmer der er ansvarlige for at afgørelsen ikke bliver fulgt

for at anvende tvangsbøder at det er muligt at angive den beslutning som kommunalbestyrelsen efter lovgivningen er forpligtet til at træffe eller de foranstaltninger som kommunalbestyrelsen efter lovgivningen er forpligtet til at gennemføre ideen

er selvfølgelig at fremme at lovgivningen bliver overholdt brugen af tvangsbøder er ikke et mål i sig selv heldigvis er det meget meget sjældent nødvendigt at gribe til brug af tvangsbøder hvad statistikken også viser men muligheden er

i sidste ende er det godt at have så kontant

redskab for statsforvaltningen og dermed det kommunale tilsyn på baggrund af et spørgsmål rettet til social og integrationsministeren orienterede økonomi og indenrigsministeriet i oktober to tusind og tolv statsforvaltningerne om kommunaltilsynets fogedfunktion det er jo fordi vi gerne vil være sikre på at statsforvaltningen er opmærksom på deres rolle og jeg har også tillid til

inddrage deres forskellige reaktionsmuligheder i de konkrete tilfælde som social og integrationsministeren allerede har nævnt iværksætter regeringen flere initiativer på området i de kommende år gode effektive initiativer

at regeringen selvfølgelig

er optaget af borgernes retssikkerhed

imødeser vi de undersøgelser der kommer af den konkrete praksis og ikke mindst den nye struktur vi har aftalt for statsforvaltningerne og

klagesystem vi lavede aftalen i

er at den nye struktur kan sikre borgerne hurtigere afgørelse og en ensartet sagsbehandling overalt i landet i den forbindelse vil jeg afslutningsvis understrege at der med den nye struktur i statsforvaltningerne vil være den samme mulighed som i dag for at bede kommunaltilsynet om hjælp til at gennemtvinge bindende afgørelser

og mennesker med handicap der blev mødt med modvilje af det kommunale system og deciderede lovbrud i kommunens sagsbehandlingsprocedure hvordan resultatet ville være i dag hvis alle forvaltninger blev endevendt eller kulegravet ved vi ikke men den her sag og de sager vi har hørt om giver dog stof til eftertanke vi hører jo ofte om tragiske sager med store konsekvenser for de involverede vi hører om mennesker med handicap der ikke kan få hjælp

social og integrationsministeren har lyttet her tænker jeg også på overgrebspakken og på det centrale register der også kommer i forhold til indberetningerne det er vigtigt at vi holder

samt at vi tager de initiativer der skal tages lovgivningsmæssigt og det er umådelig vigtigt at kommunerne forvalter lovgivningen ordentligt i praksis nogle af de henvendelser jeg har fået omhandler

hvor horsens kommune valgte at skære i hjælpen til en kvinde med muskelsvind kommunen havde skåret hjælpen til borgeren der lider af muskelsvind ned

hundrede og tres timer til otte og halvtreds timer om ugen horsens kommune tabte sagen om handicaphjælp i det sociale nævn men ifølge artiklen

i dansk folkeparti ønsker vi at forebygge at man som kommune kan køre de her sager uden konsekvens hvis borgerne får medhold så hvis en kommune bevidst sætter en borgers hjælp ned eksempel timemæssigt og prøvekører en sag hvor borgeren i sidste ende får ret så mener vi i med en kompensation til borgeren kommunen har sparet et vist beløb

spurgt ind til statsforvaltningerne om tilsynet med kommunerne og i et svar fra økonomi og indenrigsministeren

oplyst at der ikke i statsforvaltningerne siden den første januar to tusind og syv hvor statsforvaltningerne blev oprettet til dato har været truffet beslutninger om pålæggelse af tvangsbøder over for kommunalbestyrelsesmedlemmer hverken i anledning af manglende overholdelse af afgørelser truffet af de sociale nævn

mit spørgsmål er om man også får tvangsbøder hvis man undlader at iværksætte foranstaltninger og her tænker jeg specielt også på de sager vi har hørt

rebild og tønder kommuner

kan rette henvendelse til statsforvaltningen og det kender jeg også flere der har gjort derfor vil jeg godt lige læse et stykke

hvor der står statsforvaltningen kan konstatere at den pågældende borger ikke har givet dig tilladelse til at rette henvendelse til statsforvaltningen men social og integrationsministeren

at alle kan rette henvendelse også

part i en sag jeg kunne godt tænke mig at høre

i en og halvtreds

et anerkendelsessøgsmål mod en kommunalbestyrelse der har truffet en beslutning der strider mod lovgivningen eller undladt at udføre en foranstaltning som den efter lovgivningen har pligt til at udføre jeg kunne godt

i forhold til

de overhovedet vil tage en sag eller kigge på en sag

at rigtig mange af de her sager bliver afvist og

taget op så jeg mener ikke at man sådan kan henvise til statsforvaltningen da det ofte ikke fører noget med sig men regeringen har også meldt ud at man vil komme med en handicappolitisk handlingsplan

side derfor ser vi meget frem til

i fællesskab kan gøre det her område bedre end det er i dag

at borgere der har været udsat for lovbrud og som får medhold i en klagesag

inden for lovgivningen det afhænger jo også af noget

og støtte og som ikke har brug for at sidde med en sagsbehandler som måske på kanten af det der er lovgivningen tager nogle beslutninger som ikke er tilfredsstillende for borgeren

være muligt at spekulere i økonomi fra kommunernes side

anden side står jeg heller ikke her og klandrer alle kommuner i danmark for ikke at gøre det godt det

retssikkerheden og det er at loven overholdes og administreres også efter hensigten altså ud fra det som vi har vedtaget her i folketinget det er det der er det primære

at stå her på talerstolen og klandre kommunerne generelt for ikke at gøre deres arbejde godt nok så det er ikke min mission

den enkelte medarbejder administrerer den her lovgivning på

tonen i debatten som vi har brugt i andre sammenhænge

den ikke altid støtter op om de svageste grupper i det danske samfund jeg tror det hænger sammen med

styret af en række kolde kvindelige ministre som har sendt nogle iskolde signaler ud i det danske samfund som ligesom har sneget sig ind i den måde man opfatter de svageste grupper

har stor betydning for hvordan man griber tingene an også ude i kommunerne

påvirker den offentlige debat og det påvirker den måde man behandler de her sager på

det vigtigt at vi får en debat om både holdningerne og om retssikkerheden for de to ting hænger sammen det her skal heller ikke forstås på sådan

at jeg står her og plæderer for at man skal have alt hvad man beder om når man kommer i en kommune selvfølgelig skal man ikke det der skal være en saglig vurdering af det som følger lovgivningen jeg står heller ikke her og siger

for det er ikke sikkert personen har ret

at vi får arbejdet hen imod at der bliver en øget retssikkerhed for borgerne

sagsbehandleren behandler deres sag borgeren klager og borgeren får ret

så får ret hvis borgeren har ret i sin klage

hvis en meget meget stor del af de ting der bliver behandlet i kommunerne så også ender med at kommunerne har taget fejl og derfor er der altså behov for at få strammet op på lovgivningen på retssikkerheden for den enkelte borger og det er derfor jeg synes den her forespørgselsdebat er vigtig og jeg håber at

som ligger i de undersøgelser der er i gang

på vegne af venstre og konservative fremsætte et forslag til vedtagelse som jeg selvfølgelig går ud fra de fleste herinde vil kunne støtte

folketinget ønsker at den sociale retssikkerhed for børn udsatte og handicappede skal være optimal og tilgængelig der er gennem årene taget mange initiativer men flere kan og bør tages for at sikre hensynet til den enkelte baseret på dennes konkrete og individuelle behov den sociale lovgivning skal implementeres i overensstemmelse med

intentioner folketinget er bekymret over det stigende antal klager over sociale afgørelser og det stigende antal henvendelser til institutioner og organisationer fra borgere der oplever mangler i deres retssikkerhed folketinget opfordrer regeringen til at fremsætte konkrete forslag til styrkelse af den enkeltes retssikkerhed særlig med de ændringer regeringen har aftalt med enhedslisten

som sikrer effektiv opfølgning på hvordan kommunerne implementerer afgørelser fra blandt andet ankestyrelsen som effektivt garanterer borgerne imod at en kommune kan opnå økonomiske gevinster ved at begrænse den sociale retssikkerhed og som giver civilsamfundet muligheder for at hjælpe borgerne uanset alder eller

endda noget ganske vigtigt jeg sad og tænkte over da jeg forberedte mig

en omvendt proportionalitet imellem hvad der måske

lyde slagkraftigt og og sexet ude i stuerne og

folketings tv og hører os snakke

nævnsafgørelser ankepraksis

det er lidt tørt men det er ikke desto mindre

vores borgeres retssikkerhed som vi skal drøfte her i dag og

for fællesskabets hjælp og for at der er en ordentlig sikkerhed omkring de afgørelser der bliver truffet for dem

fru karina adsbøl har rejst det her spørgsmål og for at vi

været optaget

der er tale om et nyt problem det

desværre ikke det er

at vi har nogle regler som jo er baseret på

nogle gange kunne være uenighed mellem borgeren og

har vi også allerede sat forskellige initiativer i gang som ministrene

lovforslaget forenkler vi

trimmet strukturen for de principielle sager som jo skal bruges

en bedre rådgivning af kommunerne sådan

at vi kan blive bedre til at

at borgeren får den rigtige afgørelse

glade for de undersøgelser

med de økonomiske hensyn og de lokalt fastsatte serviceniveauer

kommunernes efterlevelse af de afgørelser der kommer fra ankemyndighederne og

socialdemokraterne radikale venstre sf enhedslisten og liberal alliance læse et forslag til

det er afgørende for borgernes retssikkerhed at lovgivningen efterleves når myndighederne træffer afgørelse på det sociale område folketinget understreger at hjælpen skal tilrettelægges efter en konkret individuel behovsvurdering retssikkerheden skal sikres gennem et effektivt klagesystem folketinget konstaterer at det kommunale tilsyn kan give de ansvarlige medlemmer af kommunalbestyrelsen dagbøder hvis kommunen ikke vil efterleve en endelig afgørelse truffet af de sociale klageinstanser folketinget opfordrer regeringen til at fortsætte indsatserne for at styrke sagsbehandlingskvaliteten i kommunerne samt straks gennemføre en undersøgelse af kommunernes efterlevelse af ankemyndighedernes afgørelser

når undersøgelsen er gennemført vil social og integrationsministeren forelægge denne for folketingets partier med henblik på drøftelse heraf folketinget erindrer om aftalen om forbedring af klagesystemet det er folketingets forventning at der kommer kortere og mere ensartet sagsbehandling når etablering af et nyt ankecenter i ankestyrelsen er gennemført folketinget imødeser en undersøgelse af kommunernes anvendelse af serviceniveauer og konkrete individuelle

også tænker at en kompensation til borgeren måske kan forebygge det hvis en kommune ved at det her

hvis de taber den her sag

det jo ikke er alle kommuner der er lovbrydere der er også nogle kommuner der gør det rigtig godt

bedre til at hjælpe kommunerne og medarbejderne

få truffet den rigtige afgørelse i første hug

er i dag så det bliver nemmere at klage så det går hurtigere og så man har det klart så

som omhandler den samme problemstilling mener jeg at det er relevant at vi herinde fra folketingets side

som ordføreren læste op undrer jeg mig lidt over

aldrig givet nogen tvangsbøder i forhold

dagbøder er det samme som de tvangsbøder man kan give

overholder loven

sparet for så utrolig meget bøvl og ærgrelse og slid hvis afgørelsen havde været rigtig fra starten det tror jeg

de fleste af dem er mere optaget af end

rigtig smart at vi nu bruger vores krudt og vores ressourcer på massivt at sætte ind i forhold til at få

bør komme lidt mere ind på hvorfor man egentlig ikke synes det er en god idé jeg hører at ordføreren siger at man sparet for meget bøvl ærgrelse og sved

virkelig udsatte mennesker som måske

opnår den samme levealder som som vi gør og så videre og derfor synes synes jeg faktisk at man skulle gå ind at kigge på det med kompensationen

de her bøder som fru maja panduro var inde på i sit forslag til vedtagelse eller det som vi snakker om med kompensation

har lavet det som en form for spareøvelse det kan vi jo ikke afvise at sige

bede mine kolleger om at huske at nævne at det når der nu er svære tider i landet og når der nu spares

repræsenterer og har med at gøre nemlig

mennesker med udviklingsforstyrrelser og udviklingshæmmede altså selvfølgelig var han ked af besparelserne men han ønskede sig

også bare en anerkendelse af at som for alle mulige andre

kommer jeg heller ikke til at stå her og sige at

udsatte borgere for det er jo desværre tilfældet af og til

det har været det i andre økonomisk svære tider men det som

i lovgivningen og som vi understreger i vores forslag til vedtagelse er at den enkelte

skal der altid foretages en konkret og individuel vurdering for uanset om man har lavet

altså det er jo en helt helt fair holdning at have at det er det vi skal bruge og prioritere penge og kræfter

jeg håber bare at man har tænkt tanken til ende i forhold til hvilket

og sekundært at klagesystemet

og vejledningerne til borgerne i forhold til at klage er toptrimmede og ordentlige og meget bedre end

blevet sagt flere gange fra talerstolen i dag foregår der altså en konkret individuel vurdering for netop at finde det rette serviceniveau det rette niveau af hjælp således er der forskellige løsninger i forskellige kommuner og der vil nok altid være uenighed om

men det er altså ikke altid ensbetydende med lovbrud

og tilbyder deres borgere

de borgere har brug for og den service som de borgere ifølge loven har ret til det fører statsforvaltningerne via kommunaltilsynet også tilsyn med når kommunerne så ikke

der klagemulighed nemlig hos det sociale nævn hvis afgørelser kommunerne jo skal efterleve hvilket kommunaltilsynet også fører tilsyn med

den forbindelse som det også har været nævnt tidligere at statsforvaltningerne såfremt alle deres øvrige reaktionsmuligheder er udtømt kan anvende den såkaldte fogedfunktion og udstede tvangsbøder radikale venstre ønsker som jeg kan høre at vi også er enige med de tidligere talere talere i at værne om borgernes retssikkerhed på det her område derfor er vi også glade for regeringens initiativer på området blandt andet den nye struktur for statsforvaltningerne og det sociale klagesystem som regeringen i efteråret har indgået aftale om og som skal sikre borgerne

hurtigere men også mere ens sagsbehandling landet over det er nok utopisk at tro at vi nogen sinde kommer i en situation hvor der 1 ikke vil være uenighed om forskelligartede serviceniveauer

ikke sker dels fejl dels tilfælde af deciderede lovbrud som der så skal klages over derfor er det fortsat et område som vi må have vores politiske fokus rettet imod og derfor er

vi hilser den fra radikale venstres side meget velkommen

når ordføreren siger at man kan give tvangsbøder

overholder lovgivningen at der ikke er uddelt nogen tvangsbøder

hvordan det har været i nogle kommuner og hvordan lovgivningen er blevet overtrådt jeg kunne godt

vi har jo gennem tiden oplevet at

jo konstatere var uholdbart fordi det

sagen ud for den enkelte borger

meget glad for at vi nu får gjort op med kommunernes ret til at klage

den grad spare tid det vi også

får den der meget brede viden om hvad

kommunerne og så er det jo vigtigt at vi

vedtagelse som regeringspartierne enhedslisten og liberal alliance

blandt folketingets partier på et senere tidspunkt når undersøgelsen er færdig og

hele tiden holder blikket stift rettet mod

det så er kommunerne gør samtidig

hvis vi så kombinerer det med de penge vi har afsat til at forbedre og kvalitetsudvikle kommunernes afgørelser så tror jeg at vi om nogle år vil konstatere

tønder og og alle de andre kommuner

fru karina adsbøl skal være opmærksom på at på det tidspunkt hvor det forfærdelige skete over for de børn

en kommunalpolitiker en bøde før

det er jo den situation man har været i

de her rædselsfulde sager og så ved fru karina adsbøl naturligvis også at vi

særlige foranstaltninger for børn og unge i serviceloven

er noget vi kan finpudse og rette op på således

senest har vi jo lavet overgrebspakken som vi satser på skal træde i kraft her i

november måned to tusind og tretten det som jeg er sikker på at fru karina adsbøl og dansk folkeparti er optaget af

træffes på baggrund af et individuelt konkret skøn og naturligvis i overensstemmelse

derfor er det jo vældig vigtigt at vi får kvalitetsudviklet sagsbehandlerne der sidder med de enkelte konkrete sager således at de ved at den afgørelse de træffer er så rigtig som

den kan blive så er der nogle gange hvor ankestyrelsen siger

omgør sagen men vi må komme frem til en situation hvor de sager som kommunerne afgør bliver afgjort korrekt det er jo den smarteste måde

vores alle sammens penge på nemlig at vi ikke skal satse på et klagesystem

ved præcis hvordan de håndterer de

på det rigtige niveau så jeg vil opfordre dansk folkeparti til at støtte vores forslag til vedtagelse således at dansk folkeparti

vi skal bruge den her undersøgelse til

benedikte kiær forsøgte at reparere på den problemstilling på én måde vi forsøger nu at tage det store skridt og fjerne kommunernes mulighed for

de sociale nævn

ikke været i orden og jeg slutter og jeg tager kommunaldirektøren med så havde jeg ikke stået her så var det sluttet for det politiske system har den her sag været en lang pine og de fatter stadigvæk ikke at de skal tage det alvorligt

vidst noget om det her det vil jeg bare lige pointere i

system hvad kender i til det her

er sikker på at borgmesteren i rebild

ville have bidt tungen af sig selv hvis hun vidste det hun efterfølgende

jeg kunne også forestille mig at man i tønder kommune burde have gjort noget vi har også fået undersøgelsen fra esbjerg kommune

selvstyre jo ligger hos kommunerne

lære noget af de sager der har været oppe i medierne

er da i hvert fald rigtig rigtig vigtig ude i kommunerne men nu kan vi jo så ikke bestemme hvordan

en forvaltningskultur skal se ud i kommunerne men det er værd at opfordre til at vi i hvert fald alle lærer af de sager vi har hørt om og kigger indad

fru

hvis ankestyrelsens afgørelser ikke bliver fulgt

og i anledning af indenrigsministerens

oplæg vil jeg sige at det måske var en god idé

socialudvalget får oversendt et notat om hvilke muligheder statsforvaltningen i dag har for at få kommunerne til at rette ind det var noget man måske burde vide

kan tillade mig at sige at jeg kan lære noget nyt så det var måske en meget god beskrivelse at få af hensyn til de videre drøftelser jeg synes nu at det i ministrenes oplæg var lidt småt med konkrete initiativer til hvordan man kan sikre at kommunerne efterlever afgørelserne det kan være fint nok at forenkle klagesystemet og afkorte sagsbehandlingstiden men det hjælper jo i sig selv ikke så meget hvis kommunen ikke følger afgørelserne

i første omgang at vi straks får igangsat en undersøgelse af hvordan kommunerne efterlever de her afgørelser og at vi derefter får en drøftelse blandt folketingets partier om hvad vi så gør på baggrund af undersøgelsen det er jo under alle omstændigheder en god idé at få et konkret billede af problemet inden vi begynder at vedtage nye regler så det vi skal have svar på

er jo i hvilket omfang følger kommunerne ikke ankestyrelsens afgørelser hvilken type afgørelser drejer det sig om bare for at nævne et par spørgsmål men indtil vi får

så synes jeg at vi alle bør overveje de forskellige muligheder for konkrete løsninger

sætte fantasien i sving for at se om vi kunne

på nye muligheder for det er helt klart ikke tilfredsstillende som det er dansk folkeparti

at borgeren skal kunne idømmes en godtgørelse hvis kommunen har truffet en forkert afgørelse det er et helt indlysende forslag som enhedslisten og de nuværende regeringspartier tidligere har fremført i forbindelse med vores forslag om en social

når vi kommer til de konkrete beslutninger støtte at vi får indført en sådan ordning så vil jeg også gerne henvise til gøre lidt reklame for om man vil en række forslag som dansk handicap forbund for nylig har fremsat for

løse nøjagtig den problemstilling vi drøfter her i dag

styrket retssikkerhed jeg skal nok med at læse dem alle sammen op men jeg vil gerne lige henlede opmærksomheden på nogle stykker af dem den røde tråd er at ankestyrelsen skal have kompetence til at følge op på de afgørelser den træffer

en redegørelse til ankestyrelsen om hvordan de har handlet

ankestyrelsen skal også have en kompetence til at henvende sig til kommunen

foreslår dansk handicap forbund have indført at kommunerne skal behandle hjemviste sager inden for en bestemt tidsfrist det ligger lidt i forlængelse af det andet og samtidig

skal kommunen kunne hente råd og vejledning i statsforvaltningen hvis de er i tvivl

kommunerne får nogle redskaber til at undlade at trække sagerne i langdrag så foreslår dansk handicap forbund også at ankestyrelsen får initiativpligt til at bringe manglende overholdelse af afgørelser over i det kommunale tilsyn det var vist lidt i retning af det indenrigsministeren var inde på

at styrke det kommunale tilsyns

så skal borgerne have hjælp til at klage for det er jo meget fint at vi har alle mulige fine regler og instanser men hvis borgerne ikke føler at de har overskud til at forfølge deres sag ja så vil der være masser af borgere der bare havner ude i

at de måske i virkeligheden var dybt frustrerede og mente

det sidste man kunne nævne var noget som herre eyvind vesselbo også var lidt inde på

man skal fjerne kommunernes økonomiske incitament til at træffe forkerte afgørelser

dansk handicap forbund formulerer det lidt skarpt men det kunne jo handle om at man under alle omstændigheder skal inddrage den kommunale gevinst

bare nogle af de forslag dansk handicap forbund er kommet

undersøgt tingene inden vi konkluderer

det lød som om der var nogle spændende ting i venstres forslag blandt andet det om økonomiske incitamenter det vil jeg studere nøje

så kan vi jo tage det frem når vi skal til

uanset regeringens farve altid at støtte sådanne tiltag fordi vi rent faktisk er enige i

at få understreget at

deres ansvar bevidst i alle sager sådan at vi af hensyn til borgernes retssikkerhed

fuld tillid til at kommunerne faktisk er opmærksomme på

derfor er det meget fint at dansk folkeparti rejser den her problemstilling og jeg mener faktisk at

spørgsmålet kan besvares med den ene linje der ligger i det forslag til vedtagelse som det måske kan undre nogle at liberal alliance er med

sammen med de regeringsbærende partier og som peger på at der skal gennemføres en undersøgelse af kommunernes efterlevelse af ankemyndighedernes afgørelser herunder rettidigheden

da det er de regeringsbærende partier der

ud fra at det vil betyde at regeringen rent faktisk vil efterleve det og dermed foretage en sådan undersøgelse

det jo egentlig give hele svaret

det egentlig er fat afsættet er nemlig ikke for godt

er mere end fordoblet siden to

man heller ikke her i dag stå og sige at det er en bestemt regerings ansvar det er regeringers ansvar eller kommuners ansvar må vi jo hellere sige så vi placerer ansvaret hvor det rettelig hører hjemme men det er i hvert fald ikke nogen bestemts skyld at det er sådan det er sket og det er der grund til at

det sket det er en dårlig udvikling det er en skidt udvikling

så det ikke fortsætter så vi kan fordoble en gang til i løbet af det næste antal år

for borgernes opfattelse af retssikkerheden i de her sager som jo netop er

svage medborgere der har brug for at den slags ting er i orden det er baggrunden for at liberal alliance er med

og derfor er det sådan set ikke helt tosset når

i hvert fald være meget opmærksomme på at regeringen er enig med sit eget parlamentariske grundlag i den her sag så vi ser meget frem til undersøgelsen og dens resultater

med til at bevise hvad vores velfærdssamfund egentlig er gjort af der er flere og flere der klager over kommunale afgørelser

vi hører også om kommuner som måske lige prøver nogle grænser af i forhold til nogle af de ordninger

nogle af de mest udsatte borgere i vores samfund for eksempel mennesker med handicap

det er en brugerstyret assistance hvor man får hjælp fire og tyve timer i døgnet for at kunne have et liv som alle mulige andre

børn udsatte børn som er anbragt uden for hjemmet og som oplever at de bliver hjemtaget uden

de helt kan forstå hvorfor det er de bliver hjemtaget og måske er det ikke en særlig god idé i det hele taget

hjemtaget til deres forældre som de egentlig er

det serviceniveau der er i den enkelte kommune

hvad det er for nogle ting man som borger kan forvente at kommunen skal hjælpe en med det kan også være med til at nedbringe antallet af klagesager men som sagt

nogle gange noget skinger

synes jeg det er enormt trist når man oplever nogle af de kampagner der har været mod særlig den her bpa ordning fra nogle kommuners side som synes den er

nogle af de mest udsatte borgere en hjælp og leve op til den konvention som vi har skrevet under på handicapkonventionen

en ung mand som netop havde brug for bpa ellers kunne han ikke fungere ellers kunne han ikke

kunne hjælpe ham med alt lige fra personlig hygiejne til at få noget mad til at få tøj på og

studie og alt hvad man ellers gør når man er et ungt menneske også nogle gange gå ud og få en øl med sine venner

det med at han kunne gå ud og få en øl med sine venner blev fremhævet og

samfund skal betale til men vi har skrevet under på handicapkonventionen og hvis han skal have mulighed for at kunne agere og være som alle mulige andre unge mænd

hjælpe ham med i det hele taget at overleve for nogle af de her mennesker

også vigtigt når vi har den her debat og når vi også oplever at der er borgere som i stigende grad klager over de afgørelser der er i kommunerne

jeg synes jo det er

simpelt hen nedlægger de sociale nævn

har man kun én mulighed for at klage og det er at gå direkte til ankestyrelsen

netop huske den her debat

at kommuner klager over de afgørelser der er blevet truffet i de sociale nævn og jeg kan forstå på sf at måden at løse det på den mest effektive måde det som skal ske nu

de sociale nævn i stedet for at gøre det som sf egentlig foreslog for

fjerne kommunernes mulighed for at klage over de afgørelser der kommer fra de sociale nævn men der kan ske meget på kort tid

der åbenbart også sket her men som sagt synes vi det er rigtig ærgerligt at man på den måde som regeringen lægger op til nu godt pakket ind i flotte ord som

at det bliver ens over hele landet og kortere sagsbehandlingstid egentlig går ind og forringer nogle af mulighederne for at klage over de afgørelser

og nedlægge de sociale nævn på trods af at man

fra den første oktober sidste år gik ind og styrkede de sociale nævn netop for at sikre en større ensartethed i klagerne og større kompetence i

så det er jo mærkværdigt at man næsten ikke engang en måned efter at man har

styrke de sociale nævn foreslår at nedlægge dem man tak for en vigtig debat og tak

politiske partier eventuelt kunne mødes og samtale om efterfølgende for det synes jeg selvfølgelig vi skal gøre når vi taler om noget der er så væsentligt som det der er her nemlig hvordan borgerne oplever at deres retssikkerhed er i vores velfærdssamfund som jeg gennemgik og som økonomi og indenrigsministeren gennemgik

har vi et velfærdssamfund

hjælpe borgere med både at lave deres klager

kan blive dem leveret vi har haft hele debatten om hvordan systemet skal skrues sammen og jeg synes at det er vigtigt at vi

at vi også tager den på et oplyst grundlag

jeg rigtig glad for at der nu er et flertal i folketinget for at få lavet en undersøgelse

virkeligheden og at vi får lavet en undersøgelse af hvordan kommunerne efterlever de endelige afgørelser som er truffet af de sociale klageinstanser

den undersøgelse ligger fast vil jeg indkalde folketingets

partier til en drøftelse hvor vi blandt andet kan se på hvad vi kan gøre afslutningsvis vil jeg gerne konstatere en enkelt ting og det er

giver nogen mening at man kan henvise til statsforvaltningerne for statsforvaltningerne bestemmer selv om

tage en sag op så er det er jo korrekt men hvis der havde været tale om en ulovlighed altså at statsforvaltningen havde se at der eksempelvis var en nævnsafgørelse som ikke ville blive efterlevet

en gennemsigtighed og hvor der er ensartethed for borgeren uanset hvor i landet man bor det er det som vi arbejder på og det som vi vil vende tilbage til når vi

i sagens natur at det er en meget stor frustration

det der er er kernen og det vi er optaget af

som også herre finn sørensen sagde være mange borgere som ikke synes de har ressourcerne til at klage hvis de føler sig uretfærdigt behandlet derfor er det i sagens natur bedre og rigtigere at borgerne får den rigtige afgørelse i første omgang og også oplever sig både hørt og ordentligt behandlet det er en af grundene til at der bliver afsat penge til at uddanne de kommunale sagsbehandlere så de kender praksis og ved hvad det er

at hvis der sker det at der bliver truffet en afgørelse som der bliver klaget over

rettet op på den situation der er blevet etableret ved at kommunen har truffet en forkert afgørelse

i cirka femten sager årligt at det sker at der har været rejst spørgsmål om kommunens efterlevelse af en nævnsafgørelse

i sagens natur femten sager for mange

anvende tvangsbøder altså bede kommunalbestyrelsesmedlemmer om at betale et givet beløb beløb hver dag

senere besluttet at følge nævnets afgørelse det er meget usædvanligt at der bliver

jeg kan tage fejl men men jeg mener at det

tre og halvfems og to tusind og fire

det der er vigtigt er jo ikke at give tvangsbøderne det er sådan set at kommunen efterlever den afgørelse som er blevet truffet

det synes jeg er det meget afgørende

til tvangsbøder hvis man er i en situation hvor der så at sige ikke er truffet afgørelse fordi kommunen

det som jo givetvis er det meget vanskelige i det er at finde ud af hvornår det er med vilje og hvornår det skyldes mangel på viden om at der burde have været grebet ind i en konkret situation og hvad

de reformer som der heldigvis har været meget bred enighed

indsatsen for at forhindre

kvalitetsmæssigt tilsyn af de steder hvor man så har mulighed for at give børn et egentligt helle

den er helt dækkende og at den er bred

hvordan og hvorledes kommer den undersøgelse til

sager man vil undersøge eller hvordan og hvorledes

uanset hvor vi er i folketinget og hvilke temperaturer vi nu måtte have så er der jo

social og integrationsministeren sagde at hun vil tage fat på ankestyrelsen for

positivt men derfor kan vi jo sagtens stadig væk godt gøre noget herindefra jeg kan godt stadig væk være bekymret for at vi ikke tager lidt mere hånd om

hjælp og nedsætter deres timetal så hvis vi på en

til det fremtidige samarbejde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

og uden pristalsregulering men regeringen

og færøernes landsstyre aftalte i december to tusind og tolv en pristalsregulering af statens tilskud

og dermed vil beløbet altså her i to tusind og tretten være hævet til de

og to og tredive million kroner tilskuddet bevilges til særforsorgen folkeforsikringen sundhedsvæsenet og færøernes fiskerilaboratorium

venstre kan tilslutte sig dette lovforslag så har jeg lovet

bringe en hilsen fra de konservative

at fordelingen er at en del går til særforsorgen til folkeforsikringen og de fleste af pengene går til sundhedsvæsenet og det er ganske udmærket jeg skal blot tilføje at socialdemokratiet selvfølgelig kan støtte forslaget og jeg er blevet bedt om

fuld forståelse med de færøske repræsentanter om

færøerne i øget grad sørgede for sig selv eller sikrede sig selv og dermed

man havde en reguleringsfaktor der

forstærkede indsatsen på færøerne for

også støttede den ændring sidst så synes jeg alligevel det er værd at pege på at man også skal lytte til den del af det færøske folk der faktisk

beløbet ikke var reguleret

men ellers står vi selvfølgelig ved den vedtagelse der startede den her regulering så man kan egentlig ikke forholde sig til beløbets størrelse nu for man har vedtaget det principielle i en regulering men jeg

ønsker sådan set at påpege at vi faktisk mener fra liberal at det kunne være en hensigtsmæssig

lyset af at det færøske folk faktisk er et folk der både kan og vil i øget grad som jeg fornemmer det klare sig selv og det hjælper vi ikke med ved at have en regulering hvor

skal vi sige løser stigende omkostninger

nævnt som et signal om at skulle der melde sig et flertal på et tidspunkt

de signaler der blev sendt da man havde fastfrosset beløbet som rigtig positive og hvis man vender tilbage til den ordning vil vi fra dansk folkepartis side selvfølgelig også støtte dette vi vil dog sige at vi er utrolig glade for at vi egentlig nu får lejlighed til at diskutere

en sag om rigsfællesskabet og også om bloktilskuddet til færøerne

at få den her gode diskussion om hvordan vi bruger vores penge og hvordan det går til fællesskabet eksempelvis

jo en situation hvor vi uden at have mulighed for at tage en diskussion her i salen sender et bloktilskud som er væsentlig større der havde vi også gerne set at vi kunne få en diskussion en gang om året om hvad det er for et beløb vi sender

pågældende sag kan dansk folkeparti fuldt ud anerkende at vi sender

tog den diskussion sidste år hvor færøerne stik imod mange års sædvane ønskede en regulering af bloktilskuddet og så synes jeg ikke

at tage en stor debat om det når det er et ønske fra færøerne og det er et rimeligt

at vi behøver at vade så meget mere rundt i det men selvfølgelig også sige at hvis man fra færøsk side ønsker at vende tilbage til den tidligere beslutning om at man fastfryser bloktilskuddet eller nedtrapper det i takt med at man man selv bliver mere økonomisk

at man fra regeringens side ikke imødekommer landsstyrets landsstyrets stående ønske om

med med tilbagevirkende kraft

fejlagtigt påstår og ikke til finansiering af

påstår landsstyret ønsker bloktilskuddet normaliseret fremadrettet formålet er at stoppe underfinansieringen

som færøerne endnu ikke har

færøernes sundhedsvæsen socialvæsen folkepensioner og andet som vi har

rigsfællesskabet det kan ikke være meningen at danmark ikke overholder sine forpligtelser

normalisere tilskuddet

rigsfællesskabet vil finde en rimelig løsning regeringen må indtræde fuldt ud i de forpligtelser den har på færøerne solidarisk og til fordel for velfærd på færøerne sambandspartiet vil støtte det nuværende forslag så vi får tilskuddet for

lempelig udfasning af blokstøtten helt klart det bedste men nu er der så et flertal som ønsker det her og det skal

kommer til afstemning jeg har dog et lille spørgsmål til finansministeren nu er det anden gang i træk at vi behandler det her forslag om bloktilskud til færøerne i januar måned det skete også sidste gang det betyder at der ikke er

noget bloktilskud til færøerne i januar i år heller ikke i februar i år og måske heller ikke i marts i år vi får først vedtaget det her forslag engang midt i marts jeg vil

bare spørge finansministeren hvordan kan det være at vi for anden gang i træk

enige om at bloktilskuddet for to tusind og tretten også pristalsreguleres og videreføres med den samme reale værdi som i to tusind og tolv og

så det beløb flere ordførere har nævnt altså de seks

million kroner det er et lovforslag der har været sendt i prehøring hos de færøske myndigheder forud for fremsættelsen og de færøske myndigheder

vil blive forelagt færøernes hjemmestyre med henblik på at modtage hjemmestyrets udtalelser inden lovforslagets tredje behandling i i folketinget

tusind og fjorten vil blive aftalt mellem regeringen og hjemmestyret på et

landsstyret og

danske regering og det er rigtigt at

den foreligger senere end man

jo sammen med de drøftelser der har været mellem regeringen og landsstyret og den proces altså den tid det har taget og den tid det har taget for

på henvendelser fra regeringen om hvordan man skulle tilrettelægge tingene for to tusind og tretten men jeg tror generelt

på færøerne omkring de her spørgsmål er et anliggende for færøerne og for det færøske landsstyre og i sidste instans for det færøske folk som jeg ikke føler jeg skal være en del